videregående uddannelser titlerne på de anmeldte sager vil også fremgå af folketingstidende

karsten lauritzen simon emil ammitzbøll og tom behnke har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forespørgsel

vil ministeren redegøre for ministerens og ministeriets rolle vedrørende retsudvalgets planer om besøg på christiania herunder pia kjærsgaards deltagelse og overvejelserne om at forhindre hende ogeller retsudvalget i

derfor synes jeg det er relevant at høre om den danske statsminister mener det er et problem og i så fald

tager et arbejde og bidrager til vores fælles

er rigtig mange der er enige jo også klart at at der er tendenser som vi skal være opmærksomme på og som kan give anledning til bekymring

er det et problem hvis man opnår ydelser gennem snyd og misbrug

ene og alene for at blive forsørget

og børnetilskud eller andre ydelser det synes jeg er et rimeligt spørgsmål

billede af hvor problemerne opstår hvor store de er og selvfølgelig også hvor langt vi skal gå for at løse dem

noget at skære alle eu borgere der rejser ind i danmark for få et arbejde over en kam

i det her spørgsmål

det ikke kun i danmark der er en debat om

har indrettet deres velfærdsydelser forskelligt

samme fra land til land men vi drøfter løbende de her problemstillinger med kommissionen og selvfølgelig også med andre medlemslande vi har en fælles interesse i at sikre at den frie bevægelighed ikke bliver misbrugt eller undergraver vores velfærd når det er sagt synes jeg også vi skal huske på at de grundlæggende principper for

meget forskellige interesser og synspunkter

mener jeg at løsningerne skal findes nationalt og i forhold til de konkrete problemstillinger der kan opstå

hvor uddannelsesministeren har haft møder med forligskredsen

vil skatteministeren snarest invitere partierne til drøftelser af den såkaldte børnecheck og så vil beskæftigelsesministeren udarbejde en redegørelse til folketingets europaudvalg om vandrende arbejdstageres ydelser i danmark og brugen

indførte et optjeningsprincip for børnepenge et optjeningsprincip som regeringen ikke har villet tage kampen

kommissionen om på trods af at tyskland har fået godkendt et optjeningsprincip har den danske regering med statsministeren i spidsen valgt at lægge sig fladt ned og sige at jamen så administrerer vi bare sådan at man får børnepenge allerede fra fra dag et det synes jeg ikke er rimeligt det synes jeg ikke er fair det synes

sammenhæng med de principper vi normalt stiller op i det danske velfærdssamfund nemlig at vi både selvfølgelig yder men at vi også dermed har en mulighed for at kunne nyde når vi har det

var den oprindelige ordlyd nemlig om statsministeren mener at det er noget der skal håndteres i fællesskab eu landene imellem for

det rådsmøde som regeringens repræsentanter også deltog i i bruxelles i sidste uge var konklusionen fra kommissæren på området at det her ikke var noget eu landene skulle håndtere i fællesskab hun sagde direkte

det er jeres eget problem

så være at den danske justitsminister på ingen måde modsagde de konklusioner

stå tilbage at danmark var enig i konklusionen om at velfærdsturisme er noget som de enkelte lande må tage sig af

man i første række vil skulle løse eventuelle problemer nationalt vi har traktaterne som giver grundlaget for den fri bevægelighed og

at selv om vi skal rejse de problemstillinger

tror jeg vi skal indse at de her udfordringer i det omfang de er og det er de formentlig nogle steder skal løses nationalt

er her for at arbejde på lige fod med danskerne melde sig ind i en a kasse gøre de ting man skal

man skal koncentrere sig om

men også om uhensigtsmæssigheder som eventuelt kan betyde at der er nogle som kan komme til danmark ene og alene med det mål at

vores ydelser men der er ikke tilsvarende et krav om at man også skal bidrage til det danske samfund

med at der kommer folk til det danske samfund bidrager tager et arbejde er med til at gøre vores samfund stærkt

jo ikke den diskussion der er relevant selv om statsministeren forsøger

er relevant er jo at statsministeren på de punkter hvor den danske regering reelt

kunne have gjort noget selv har valgt at lægge sig fladt ned uden at tage en dialog med

et optjeningsprincip som den danske regering nu har afskaffet på trods af at der ikke ligger en eu dom på området på trods af at den tyske regering har fået lov til at indføre et optjeningsprincip på det tilsvarende område hvorfor søger statsministeren så ikke nogen løsninger hvorfor snakker statsministeren kun

et eksempel på noget som også kunne være en urimelighed

når venstre er så glad for den frie bevægelighed og det er vi også at der er store uoverstigelige uenigheder mellem venstre og regeringen på det her punkt

en opfordring til venstre om at komme ned i et lidt mildere toneleje finde løsninger på de konkrete udfordringer der

jo godt i gang vi har i forligskredsen om su diskuteret det her spørgsmål skatteministeren inviterer nu til

drøftelse af børne og ungeydelsen og beskæftigelsesministeren har bebudet over for europaudvalget at der kommer en oversigt over de her spørgsmål

en god ide i stedet for at piske en stemning op i

og finde konkrete løsninger på de udfordringer der måtte være

vi får en fairness ind i at man selvfølgelig skal bidrage før man kan få del i det generøse danske velfærdssamfund hvad har statsministeren og regeringen gjort de har afvist

vi sidst havde europapolitiske forhandlinger så sent som i sidste uge afviste

her i salen at en sådan grundlæggende løsningsorienteret tilgang skulle være en del af den europapolitiske aftale

måske det var regeringen der skulle finde sit konstruktive humør frem så vi kunne finde en løsning på problemet i stedet for blive ved med at høre statsministerens udenomssvar

og administrere videre som om intet

at man bliver irettesat af nogen vi ønsker rent faktisk at følge lovgivningen

lå til grund for den beslutning der blev taget

statsministeriets departementschef besluttede at lægge pres ved at oversende et ikkeunderskrevet brev til rigsrevisor for at forsøge at få rigsrevisor til at ændre den undersøgelse som statsrevisorerne havde bedt om så jeg vil egentlig

bede ministeren om at redegøre for om det var på foranledning af regeringen at statsministeriets departementschef besluttede

rigsrevisor

i den planlagte undersøgelse af solcelleloven og alt relevant her sag vil derfor blive udleveret i den sammenhæng det brev der blev afleveret

udkast og derfor var det heller ikke underskrevet

det aftalt med rigsrevisionen at de fik udkastet at se inden det blev sendt med henblik på eventuelle bemærkninger fra rigsrevisionen derfor var der ikke noget underligt i at man havde en dialog med rigsrevisionen om indholdet af det brev man ville

jeg forstår at det heller ikke er usædvanligt det er rigtigt at i første omgang

det her karakter af et embedsmandssvar

og senere besluttede regeringen så at det var rigtigst at sende brevet til folketingets formand på grund af de principielle overvejelser om forholdet mellem regeringen og folketinget som sagen jo gav anledning til det har jo så ført til at

nedsætte et udvalg der skal vurdere netop de her principielle spørgsmål

principielle spørgsmål som den konkrete undersøgelse gav anledning til

altså at gribe ind i en proces hvor folketingets vagthunde har bedt om at noget bliver undersøgt det forsøger man at gribe ind i

set interesseret i at vide hvem der har taget initiativet til det er det finansministeren er det justitsministeren

kritiseret kan man for eksempel læse i bemærkningerne fra statsrevisorerne den syttende september to tusind og otte og en af

den nuværende formand for folketinget herre mogens lykketoft

altså der ligger en præcedens for at både rigsrevisionen og

ikke tale om nogen ny praksis derfor er det at vi gerne vil vide

det er der tager initiativerne til at forsøge at få ændret undersøgelsen og få skabt en tvivl om hvorvidt rigsrevisor må lave en undersøgelse af det lovforberedende arbejde og der er det bare lidt vigtigt for mig om det er de ansatte embedsværket der har taget initiativet

det er regeringen ministrene

i hvert fald citeret i dagbladet politiken

og så videre jeg møder i mit embede megen kritik

holdninger jeg har og de handlinger jeg foretager

og det er i orden det grundlæggende er at jeg synes man skal have en politisk debat der handler om hvad man mener og hvad man står på mål for at mene

og i den her sag forholder det sig jo så enkelt at der ikke er nogen

at det der var lagt op til gik videre end det man havde kendt hidtil og det ville så skabe en ny præcedens eller i et behov for at have en ny præcedens som alle kommende regeringer i det her land jo så ville skulle

på en eller anden måde og den pågældende regering og den efter og den efter ville jo også skulle leve under de her vilkår og

hvordan vi ønsker at have det det er en politisk holdning og det er vores politiske holdning som regering ikke noget embedsmændene

ønsker en drøftelse af den praksis man ønsker

være fremadrettet det er altså som jeg har nævnt tidligere en praksis der har været gældende også under den daværende vk regering

har ønsket at undersøge det lovforberedende arbejde første gang der er nogen der reagerer på det er når departementscheferne vælger at sende et ikke underskrevet brev og ifølge jyllands postens oplysninger som ministeren i hvert kan betvivle her i salen har haft en indgående dialog forud for at man sender brevet for at forsøge at ændre en undersøgelse det er først dér man

ikke lidt mærkeligt at man undersøger det lovforberedende arbejde

meget glad for ministerens svar for

departementscheferne ikke embedsværket det er ministrene der har ansvaret for at et sådant brev er blevet sendt

her sag altså regeringen påtager sig ansvaret for at man går i gang med

beslutter at nu skal man sætte en

i stedet for at respektere henstillinger fra statsrevisorerne

i dialog og forsøger at påvirke og presse rigsrevisor og skriver til folketingets formand for at undgå en undersøgelse som statsrevisorerne har bedt om mener ministeren virkelig at det er i overensstemmelse

er jo at kl og ministerens egen partifælle aarhusborgmester jakob bundsgaard siger

er helt overbevist om at der bliver sanktioneret for lidt hos a kasserne der er så stor forskel mellem kommuner og a kasser at det skal kigges grundigt efter i sømmene i forbindelse med den kommende

det udsagn eller om ministeren er uenig i

her er et forhold som skal kigges grundigere efter i sømmene fordi tallene ni og tyve og tre procent

når man kigger på dem og jobklare kontanthjælpsmodtagere og

de kan gå ud og tage et job umiddelbart så er ministeren enig med sin

derfor ser jeg frem til at vi snart går i gang med diskussionen

rådigheds og sanktionsspørgsmålet uden af den grund

at vi har masser af arbejdsløse derude der ikke

uhensigtsmæssigt incitament i at a kasserne skal ud og sanktionere deres egne medlemmer vi bliver nødt til at sikre incitamentsstrukturer der ikke modarbejder intentionerne i lovgivningen

er ministeren sådan set

helt bekendt med er rådighed jo

mange ting det er mange elementer og det er ikke kun noget vi kan afprøve eller afgøre på baggrund af statistik så min opfordring vil være at

diskuterer spørgsmålet om rådighed der

det er undergravende for hele vores danske arbejdsmarkedsmodel hvis man som ledig ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og lad mig så bare understrege igen det er min klare opfattelse og det er også min klare erfaring at langt hovedparten af de mennesker der desværre og ulykkeligvis bliver ramt af arbejdsløshed

er ikke første gang jeg

hvorefter a kassen meddeler

men det er bare bemærkelsesværdigt at procenten er så

om man er arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager eller man er

set god brug for at både jobcentre og a kasser tager det

alvorligt og at der ikke opstår ja sådan

mellem jobcentrene og a kasserne om

jeg synes sådan set bare at vi burde have tallene på bordet

ikke umiddelbart kan sige at der er lavet nogen fejl

men hvis man dykker dybere ned i rapporten så

der er nogle steder hvor a kasserne ikke har

på den baggrund ikke rigtig kan vurdere

er vigtigt for det menneske der måtte have mistet sit arbejde er jo at hvis

hvis der er problemer med rådigheden

skal adresseres og jeg reflekterer gerne både alene og i fællesskab med andre politikere

helt overblik over om de tal er retvisende for antallet af sanktioner der bliver gennemført i a kasserne

derfor er det vel synes jeg rimeligt nok at kommunernes landsforening påpeger

er placeret i forhold til

offentliggør danmarks placering på pisa ranglisten hvis det ikke er muligt

tredivete november hvor en medarbejder fra kvalitets og tilsynsstyrelsen

statistikere der siger at om man ligger på en syvende eller en trettende plads kan man ikke sige med sådan signifikant

sikkerhed men det man kan sige er

ligger i den gruppe af lande der ligger over gennemsnittet

i midten eller under og der er det jo sådan at danmark ligger blandt de lande der ligger på gennemsnittet når det handler om læsning og om naturfag og ligger over gennemsnittet når det handler om matematik når det er sagt

de er frit tilgængelige og ligger også på ministeriets hjemmeside

nogle der opfattede medarbejderens udtalelser som om

nu ikke ville offentliggøre oecd tallene selvfølgelig offentliggør vi oecd tallene

på ministeriets hjemmeside

ganske givet masser af statistiske usikkerheder som gør at man ikke præcis kan sige om det er syvende eller ottendepladsen

men grunden til spørgsmålet her er jo netop den her helt generelle diskussion

har det noget at sige om man nu ligger sådan eller sådan i forhold til enten det pågældende land

i forhold til det pågældende kommunale skolevæsen så generelt

et spørgsmål til ministerens holdning

det her med at rangliste resultater

se resultaterne i forhold til hvordan andre præsterer hvordan har ministeren det med

bedste karakter men faktisk løftes utrolig flot med udgangspunkt i der hvor de er og med rigtig dygtige lærere

til et langt bedre uddannelsesniveau ved en forsimplet rangliste kan sådan en skole der rummer mange børn der har brug for ekstra støtte blive dømt helt ude som en dårlig skole

men jeg er bekymret når ministeren gentager

mod åbenhed omkring resultater og i høj grad åbenheden omkring resultaterne set i forhold til hvordan andre præsterer

for mig at se er det bare afgørende at vi har så mange muligheder til rådighed at vi kan se hvordan tilstanden er i den danske folkeskole hvordan udviklingen forbedres og til det vil jeg konstatere at jeg glæder mig over at ministeren offentliggør

har ministeren også tænkt sig fremadrettet at offentliggøre afgangsprøverne i

oplistning af fremragende skoler og dårlige skoler

man laver officielle blåstemplede ranglister

fik vi en virkelig skidt debat som jeg tror spørgeren også kan huske i forhold til nogle danske skoler der blev

på et helt urimeligt grundlag så vil jeg

faktisk selv anbefaler at man ikke bruger deres såkaldte rangliste men grupperer i

om en elev præsterer til et tolv tal i faget dansk eller om eleven præsterer til et nul to i faget dansk siger det noget om kvaliteten

at kunne lave holddeling holddeling både som et pædagogisk redskab

at vi ville sige farvel til stamklasserne men sådan

som et vigtigt redskab til skolerne at kunne arbejde med hold af forskellige årsager og

bestemmes fra centralt hold at man kun måtte gøre det i en begrænset tid det var ikke en del af regeringens oprindelige udspil og det har også tidligere været

regeringspartierne ikke er tilhængere af for meget holddeling og det var formentlig også baggrunden for at man havde den her begrænsning på hvor meget man måtte holddele nu kunne jeg så læse i politiken her

fjerde december at ministeren lige pludselig taler meget meget positivt om holddeling og at der

nogle forskere der har været ude at sige at holddeling er et vigtigt element i forhold til

det faglige udbytte for eleverne så derfor vil jeg

set bare spørge om det er et udtryk for at ministeren har skiftet holdning til emnet fordi det sådan set aldrig var en del af det oprindelige udspil fra regeringens

mange skoler der slet ikke var i nærheden af halvdelen af tiden og holddeling er

man kan lave hold med nogle på det samme faglige niveau man skal bruge det i forhold til inklusion

er mange gode grunde til at bruge holddeling men netop i en afvejning af holddeling holdt op imod klassefællesskabet

holddeling til at styrke undervisningsdifferentieringen til gavn for eleverne

at alle elever uanset social baggrund bliver så dygtige som de kan samtidig med at de trives og holddeling er et af de værktøjer der skal være så vil der være eksemplariske forløb men jeg tror at vi skal lade praktikerne i felten som vi rekrutterer til den opgave have dialogen i skolerne om

godt liv og regeringen har som bekendt i sin redegørelse igangsat en række initiativer til gavn for danmarks landdistrikter og yderområder når det er sagt er forsvaret i sine anskaffelser selvsagt underlagt udbudsreglerne som overordnet set er en samlet betegnelse for eus retlige reguleringer samt nationale regler og principper der fastsætter hvorledes ordregivende myndigheder skal agere ved indkøb af varer og tjenesteydelser den eu retlige regulering omfatter eus

og sikkerhedsdirektiv og eus udbudsdirektiv

traktaten på nationalt plan gælder blandt andet tilbudsloven og håndhævelsesloven den eu retlige regulering stiller krav om at undtagelse fra de sædvanlige eu udbudsregler kun bringes i anvendelse i særlige tilfælde og da altid efter en vurdering fra sag til sag i relation til danske værfter er det mit indtryk at værfterne leverer gode og solide løsninger både til det civile og militære marked og blandt andet derfor har forsvaret en lang tradition for at samarbejde med danske værfter det er også mit indtryk at det i høj grad er danske værfter der responderer på udbudsforretninger og aktiviteter på området så nu hvor

jeg oplyst om at forsvarets materieltjeneste i september

udbød en fire årig rammeaftale for vedligeholdelse af marinehjemmeværnets fartøjer og som det er oplyst for mig

vandt søby værft denne kontrakt værftet skal derfor gennem

den besvarelse kan give tryghed hos herre hans christian schmidt for at vi gerne vil gøre noget for at der er job og beskæftigelse i hele danmark men

er ministeren ikke af den opfattelse at det her er et synspunkt og spørgsmål vi

tage højde for også når vi generelt kigger ud over landet

er jo ét område der findes langt flere områder også

om hvad der kunne være af undtagelser der er visse undtagelsesmuligheder fra eus udbudsregler

for eksempel indkøb hvor der kun findes én leverandør følgeleverancer til allerede indkøbt udstyr

i den forbindelse følger vi selvfølgelig de gældende

er jeg er da glad for at vi har nogle dygtige

klart at det hele skal gå efter bogen efter de gældende regler

meget at

og ni forlænget med fem år så det i stedet for at udløbe ved udgangen af to tusind og tretten fik virkning frem til udgangen af to tusind og atten ved en lovteknisk fejl slår fem årsforlængelsen imidlertid ikke fuldt ud igennem for de pendlere med udgangen af to tusind og tretten har været i ordningen i syv år det er i strid med intentionerne der lå bag forlængelsen og den fejl er jeg klar til at rette op på det gælder uanset at der er tale om lovgivning der er gennemført i to tusind og ni som led i vk regeringens skattereform jeg agter derfor ved førstkommende lejlighed at fremsætte lovforslag der sikrer at udkantspendlere der opfylder betingelserne kan anvende ordningen frem til to tusind og atten

nu skal

er i overensstemmelse med det såkaldte sammenlægningsprincip i forordningen om koordinering af social sikring da sammenlægningsprincippet indebærer at man også skal medregne bopæls og beskæftigelsesperioder i andre medlemsstater når det vurderes om en person har optjent ret til børne og ungeydelsen den oprindelig forudsatte anvendelse af optjeningsprincippet som er beskrevet i bemærkningerne til loven fra to tusind og ti kunne derfor ikke opretholdes regeringen iværksatte derfor en ændret administration af optjeningsprincippet i forhold til de personer der er omfattet af eu retten det er min opfattelse at regeringens beslutning om at de danske myndigheder snarest muligt

tidligere på året året hvor kritikken kom fra eu

direkte en dom der er gået danmark imod

regeringen får henvendelsen fra

man i juni måned at jo der er noget man vil justere

til folketinget i juni måned at skatteministeren og social og integrationsministeren

i efteråret to tusind og tretten vil fremsætte et lovforslag med henblik på at den danske lovgivning bliver bragt

det var jo en opfattelse regeringen havde i juni måned

en opfattelse regeringen havde i oktober måned da regeringen præsenterede sit regeringsgrundlag

meget tæt på for i forhold til det forventede fremsættelsestidspunkt

et lovforslag have været sendt i høring i slutningen af oktober

jeg skal bare bede ministeren om at bekræfte at det er temmelig besynderligt

regeringen i juni måned meddeler folketinget at der er noget

lovgivning på området hvordan mener ministeren så at det ser ud at der ikke er blevet lavet den lovgivning som man nu åbenbart administrerer efter mener ministeren at det

vi har en dansk lovgivning der siger et og så en administration

et lovforslag det er rigtigt at det var vores plan at

og derfor har vi udsat det men sige at vi har indkaldt ordførerne fra

hele tiden har været regeringens intention at der skulle være en drøftelse med øvrige partier forud for fremsættelsen af lovforslaget det ønsker jeg

sagt og vil også gerne bruge denne lejlighed

regeringen havde ikke nogen intentioner om at ændre anvendelsen af optjeningsprincippet hvis vi ikke havde fået en henvendelse fra kommissionen som meget klart begrundede hvorfor

vi får en sådan henvendelse går maskineriet med analyser i gang

bekendt med vi er forpligtet til at ændre vores anvendelse af optjeningsprincippet for

det var det klokkeklare udfald af den analyse det kan vi ikke sidde overhørig vi gør nu det enhver ansvarlig siddende regering er forpligtet til at gøre vi har rettet praksis til med det samme og så retter vi lovgivningen til jeg håber således at venstre viser den ansvarlige side af partiet når man vil deltage i den drøftelse om lovforslagets indhold som jeg har indbudt til i starten af

børne og ungeydelsen så det er jo vanskeligt

forestille sig at regeringen har hjertet med i

den første skrivelse der er kommet fra eu men hvor man har indledt en diskussion

det standpunkt at man mente at den danske position var korrekt og i overensstemmelse med reglerne og ikke bare accepterede den første melding bare lige for at det at det skal være på plads derfor synes jeg at den tilgang ministeren har til det her

jeg glæder mig altid over at blive inviteret af ministeren nu må vi se om det bliver ministeren selv eller det bliver en anden jeg jeg skal over at tale med når den dag kommer

da mærkeligt at man nu mener at vi skal have en drøftelse blandt folketingets partier når det åbenbart ikke var noget som regeringen ville tage tage initiativ til

man må kunne regne med at hvis der er ting i dansk lovgivning der ikke

så bliver de rettet og de bliver rettet hurtigt så man ikke har en en situation hvor de danske regler siger én ting og af hensyn til eu reglerne er man nødt til at gøre noget andet så bør man da få tilpasset de regler så hurtigt som muligt så der ikke er den her mærkelige retstilstand hvor loven i danmark siger ét men hvor man må administrere

de drøftelser vi er inviteret til

som der er arbejdspladser i og der vil ministeren vente på hvad der sker nede i eu før vi foretager os noget i danmark i den her situation

selen at man kunne have forklaret over for

som juristerne i kommissionen at man må vente

man ændrer praksis fordi praksis skal hjemles

godt spørge skatteministeren om

at det er den rigtige måde man har grebet det an på ville det ikke

og så derefter ændre praksis det her forløb hvor vi har lovgivningen der siger en ting som borgerne jo vil vil læse

og sætte sig ind i og så i praksis noget noget helt andet er det det

lidt uskønt er det udtryk for god

hvorfor er der så ikke kommet noget lovforslag altså det er en sag som regeringen melder ud

skriver i sit lovkatalog at den kommer nu for jeg formoder da at skatteministeren er enig i det princip at når der er en uoverensstemmelse mellem eu retten og dansk lov og eu retten så har forrang så bør vi da så hurtigt som muligt tilpasse dansk lovgivning så borgerne ikke bliver i tvivl om hvad det er de skal forholde sig til for hvis man læser bogstavet i den danske lov

til at blive klogere på når vi kommer det nærmere men altså det er bare mærkeligt at

vi har sat et klart mål om at alle danske husstande og virksomheder skal

på kort sigt har vi jo gjort det at vi

i øget omfang vil blive omfattet af det og der indgår jo også i de postnumre en række af de danske

tdc har tilkendegivet at

på plads ved udgangen af to tusind og fjorten så vi er rimelig fortrøstningsfulde med

vi er på rette vej i forhold til også at kunne sikre

sammenhængende fordi mobil og bredbånd både fungerer som indgang til kommunen

i forhold til selvbetjening men også afgørende for børn og unges læring og socialt netværk på tværs af

kontakt mellem mennesker styrker muligheden for aktivitet planlægning

også dårlig mobildækning kan afholde potentielle tilflyttere

at blive boende på disse øer på de vilkår som

på samme måde som det er gældende i det øvrige land derfor er mit spørgsmål mener ministeren at det er muligt at have en aktiv tryg og sammenhængende hverdag på de danske småøer uden at

vi mener nu faktisk at det at det er

i forhold til den digitale infrastruktur og andet

besparende og endda en konkurrencefordel for mange af de små øer

har bare ikke det alternativ

som følge af de auktioner man laver og det betyder at man fra

imødekomme det inden for de her to

der er en mulighed for at de kan komme i forbindelse med omverdenen nogle af de eksempler man dér

fuldstændig analoge

skyld telemedicin osv er det et problem

når ministeren nu siger at det det er sådan at ministeren mener at vi i fremtiden vil kunne opnå det kan ministeren så

lidt mere præcist om hvordan tidsplanen er jeg forstår nok

tyve men jeg tror på at det kommer til at gå hurtigere

griber direkte ind og begynder at støtte for

pludselig ikke særlig godt for borgerne og beboerne

bare sige at den seneste undersøgelse af bredbåndskortlægningen fra december to tusind og tolv viser at syv og halvfems procent

husstandene i danmark har adgang til mindst

og at ni og halvfjerds procent af dem har adgang

meget meget store ambitioner som vi også satte i fællesskab og som bliver rullet ud hen over de næste fem seks år

selskab og så forventer jeg og alle andre som står bag det selvfølgelig at de opfylder den kontrakt det

at gøre noget ved også i fællesskab blandt andet ved opstilling af mobilmaster og andet hvor kommuner og

urimeligt at man så ikke alle steder kan

hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse til højst tre tusind kroner i etableringsomkostninger og med en beregnet

der er altså taget højde for problemstillingen men alt ville jo være bedst hvis den problemstilling aldrig nogen opstod og vi fik løst det problem som også var spørgerens ærinde her i dag

krøb skatteministeren til korset der var begået en fejl

der var femten forskellige ændringer af skattelove ikke bare

men rigtig mange steder var et af punkterne en ændring i beregningsgrundlaget for de rentesatser der bruges forskellige steder i skattelovgivningen det kunne vi forstå var en teknisk ændring som alene skyldtes at den rentesats man hidtil havde brugt når man beregnede det

opgjort på fondsbørsen så det var ren teknik og det ville ikke have nogen provenumæssige konsekvenser konsekvenser lød det men da den nye model så første gang skulle tages i anvendelse

trods faldende renteniveau

steg rentesatserne hos skat der kom en meddelelse om det men det fik åbenbart ingen hverken i skat eller skatteministeriet til at reagere rentesatserne steg

mere til skattevæsenet end med de gamle regler som alle forventede blev ført videre bare kaldt lidt noget andet og på grund af noget teknik der var så forhistorien til det her lovforslag som retter den fejl som skatteministeren begik sidste år modellen til at beregne rentesatserne ændres så niveauet forventeligt bliver som det var intentionen men altså ikke lovgivet om i sidste samling i venstre synes der er tale om en pinlig fejl

derfor synes vi at det er fornuftigt at skatteministeren går bodsgang og får rettet

betyder det her forslag at de vil spare en renteudgift til skat

vi synes det er ganske fornuftigt at vi kører videre med rentesatser på det niveau som vi plejer og ikke ved en teknisk fejl forhøjer dem

sådan at den gældende lovgivning fra den første januar kan være afbalanceret og korrekt det forslaget handler om

en årlig variabel rente der i et vist omfang følger markedsrentens bevægelser og referencerenten danner grundlag for fastsættelsen af renten i forskellige skatte og afgiftslove tidligere har man fastsat referencerenten som et vægtet gennemsnit af renten på en række obligationsserier

datagrundlag der tidligere er anvendt for at fastsætte referencerenten

derfor været nødvendigt at finde et nyt grundlag for referencerenten og det gjorde folketinget så med vedtagelsen af l syv og tres i december to tusind og tolv og her blev referencerenten så ændret fra en obligationsbaseret rente til en kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i det lovforslag l syv og tres blev der lagt vægt på at overgangen til en ny referencerente ikke i sig selv måtte føre til ændringer i renteniveauerne over en årrække derfor blev der i lovforslaget foretaget en justering af de faste tillæg og fradrag i forhold til

referencerenten netop for at sikre at de nye rentesatser i gennemsnit skulle svare til de rentesatser som ville blive fastsat på grundlag af den tidligere referencerente

og fejlen betyder at rentesatserne for restskat og overskydende skat

ville stige kraftigt og det gælder både for personer og selskaber formålet med det her lovforslag er så at nedsætte de faste tillæg så den enkelte rentesats svarer til det

niveau for det seneste år med ændringen forebygger vi meget store utilsigtede stigninger i de berørte rentesatser der ellers ville være kommet fra årsskiftet det er beklageligt at der

vi kan nå at rette op på fejlen så den ikke får konsekvenser for borgere

takker også oppositionens partier som har tilkendegivet i hvert fald på møder at de vil støtte en hastebehandling af det her lovforslag socialdemokraterne

ikke får en højere rente end det der var tilsigtet med

og selskabsskatteloven som ved en tidligere ændring er blevet sat tre procentpoint for højt med den ændring vi laver sikrer vi nu at der tages højde for de konsekvenser den nye referencerente

tilpasningen betyder at tillæggene gennemsnitligt stemmer overens med de historiske tillæg det er ændringer som er fornuftige og sf kan derfor

plejer vi at håndtere det fuldstændig perfekt men her havde man overset en ting hvilket betød at der kom en udmelding om nogle rentesatser for restskat